tillykke til den nye regering held og lykke med arbejdet fra statsministeren har jeg modtaget meddelelse om den netop gennemførte ændring

meddelelsen vil fremgå af folketingstidende DK fra medlem af folketinget

haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den otteogtyvende november to tusind og seksten atter kan give møde i tinget anders johanssons hverv som midlertidigt medlem af folketinget er herefter ophørt fra nævnte dato at regne den socialdemokratiske folketingsgruppe har meddelt mig at den med virkning fra den første januar to tusind og sytten har udpeget medlem af folketinget henrik sass larsen som statsrevisor i stedet for lennart damsbo andersen der træder tilbage fra posten i dag er der følgende anmeldelse jacob mark og trine torp

er der nogen der ønsker at udtale sig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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

tiltrådt af udvalget det er vedtaget jeg foreslår at lovforslagene går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse

to fire og syv stillet af samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer fem af et mindretal

alle stemt

er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal og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

og gøres frit tilgængelige så de kan skabe større sammenhæng i den offentlige digitale forvaltning forslaget bidrager til en mere effektiv offentlig sektor hurtigere udrykning for politi og beredskab samt vækst og innovation hos virksomhederne socialdemokratiet er enig i intentionerne i lovforslagene det er vigtigt at vi i fremtiden

har en sikker og effektiv registrering af relevante grunddata med alt det der i øvrigt kan lade sig gøre på digitaliseringens fine vej skal vi selvfølgelig også

de faldgruber som man tidligere har oplevet når vi har ønsket os en måske for hurtig digitalisering

i forskellige registre

at digitaliseringen af sagsgangen mellem myndighederne

registreringerne på ejendomsområdet ejendomsområdet øges et af de nye initiativer i lovforslaget er at det såkaldte

som skal gøre kommunikationen om ejendomme lettere for alle parter som har med ejendomme at gøre

at foretage de forbedringer af ejendomsregistreringen som lovforslaget lægger op til ligesom vi synes at det er en god idé at de offentlige myndigheder i højere grad benytter digitaliseret kommunikation i sagsbehandlingen på den baggrund støtter vi lovforslaget det var så l fem og tres så har jeg lige en udtalelse

yderligere udmøntning af grunddataprogrammet denne gang af delaftale to som handler om adresser med lovforslaget får danmark en egentlig adresselov hvor alle regler om og krav til adressering og skiltning slås fast

egentligt adresseregister oprettes som sagt er lovforslaget her en udmøntning af en aftale som er indgået mellem kommunernes landsforening og regeringen formålet med aftalen er at sikre en ensartet registrering af adresser for på den måde at skabe større sammenhæng og effektivitet i den offentlige forvaltning ligesom den også skal være med til at sikre hurtig udrykning for politi og beredskab som nævnt

det er meningen at det skal fungere som en hovedkilde for vejnavne og adresser hvor alle landets adresser er samlet i ét register

fremadrettet vil vi gerne vide mere om

lovforslaget og i

hemmelige adresser hvad koster det her og har det

vores ejendomsvurderinger at gøre så det vil vi stille

besparelse og for at realisere den store besparelse og den betydelige effektivisering forudsætter det selvfølgelig at lovforslaget gennemføres hvorfor venstre naturligvis stemmer for l fem og tres

seks og tres sikres i lighed med det forrige forslag en

frit at stille vejnavne og adresser til rådighed for alle

forenkling og afbureaukratisering gavner alle parter det offentlige vil blandt andet opleve reduceret tidsforbrug til manuel indtastning af adresseoplysninger og virksomheder vil opleve forbedrede muligheder for logistikoptimering navigationsoptimering og så videre i en tid hvor bureaukratiet desværre vokser må vi forenkle dér hvor vi kan derfor glæder det venstre at dette forslag også kommer og

med mange aktører ikke altid går gnidningsfrit

og vi ser da også at man belært af indkøringsproblemer i andre større systemer

få en indkøringsfase i et parallelsystem hen over et års tid så lad os krydse fingrene og håbe på at man har lært at implementering altid er den svære fase så vi også kan få indhøstet nogle stordriftsfordele

effektivisering af området

som skal videreføre de seneste års indsats på dette område

disse to lovforslag med lovforslaget om effektivisering af ejendomsregistrering og forvaltning styrkes den effektive anvendelse af offentlige ejendomsdata dette sker ved at sikre korrekte grunddata der indsamles og vedligeholdes ét sted og anvendes af alle i stedet for at de offentlige myndigheder har hver deres kopiregistre offentlige ejendomsdata skal

datadistributionsløsning for alle grunddata der udvikles i regi af grunddataprogrammet lovforslaget vil således gøre det nemmere for både offentlige og private aktører at anvende offentlige ejendomsdata

lægger vi op til at seks forskellige love ændres fællesnævneren for disse ændringer er at sikre at en ejendom kan identificeres entydigt og sikkert på tværs af alle offentlige registre om ejendomme en entydig identifikation af ejendomme er en forudsætning for at systemerne kan tale bedre sammen desuden vil forslaget medføre ændringer og øget digitalisering af samarbejdet mellem myndigheder om registreringer på ejendomsområdet samlet set vil dette lovforslag bidrage til at der sikres en enklere adgang til ejendomsoplysninger for virksomhederne herunder den finansielle sektor lovforslaget om adresser skal ligeledes understøtte en mere effektiv offentlig sektor hurtigere udrykning for politi og beredskab samt vækst og innovation ude hos virksomhederne

stilles entydige og sikre adresser frit til rådighed for brugerne i den offentlige sektor for at fremme digital forvaltning bedre adressedata kan være livsvigtigt i beredskabssituationer hvor det er afgørende at politi og ambulancer kan nå frem hurtigst muligt adresserne stilles også frit til rådighed for den private sektor og kan bidrage til konkurrencedygtighed vækst og og innovation ude hos virksomhederne for eksempel i form af nye innovative løsninger der bygger oven på adressedata for eksempel bedre logistik og navigationssystemer jeg er glad for den interesse for lovforslagene der er blevet udtrykt her i dag og jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagenes enkelte elementer i udvalget med disse bemærkninger vil jeg anmode om en velvillig behandling

om hvad det er man skal passe på og beskytte

der er ingen tvivl om at den grønne omstilling vi har lavet i danmark

bibragt os meget godt for klima og miljø den har bragt os en stor andel af vedvarende energi den har skaffet os mange arbejdspladser mange eksportindtægter og

når man laver store ændringer på det her område

det selvfølgelig essentielt og væsentligt at man også passer på de gode elementer og sikrer at vi også fremadrettet vil have en stærk grøn omstilling derfor gik socialdemokratiet også ind til diskussionerne om en ny og klogere måde at finansiere den grønne omstilling på med et krav om at vi ikke skulle skære ned på de grønne ambitioner at vi ikke skulle sætte danmark tilbage at vi eksempelvis ikke skulle aflyse de vindmølleprojekter der allerede var udbudt og hvor konkurrencerne var afholdt

vi derved ville skabe ekstremt meget usikkerhed for de investorer som vi fremover er

så afhængige af så vi sikrede at man ikke aflyste de vindmølleprojekter som regeringen ellers ønskede at aflyse og det er vi godt tilfredse med

også gerne sikre at det var en retfærdig finansiering af regningen

når man fjerner psoen fra vores

gavner det jo os alle sammen forbrugere og virksomheder

er det selvfølgelig også væsentligt at sige hvem det så er der skal betale regningen der havde regeringen efter vores opfattelse lagt op til en for skæv finansiering hvor den grønne check altså de laveste indtægter pensionisterne endte med at skulle betale hele regningen

vi kunne få rettet op på det at vi kunne få friholdt pensionister

at få skåret og at bidraget fra den grønne check i det hele taget blev mindre hvis vi får gjort strømmen billigere

er det godt for elektrificeringen så der er også nogle skridt der peger fremad i forhold til den grønne omstilling vi skal bruge den vindmøllestrøm vi har mere af i fremtiden bedre og det er vi glade for

derfor er vi glade for at det også er et led i aftalen at der kommer en en klimapulje som vi så sammen skal udmønte

at det er klart at vi rent teknisk

til proces altså den støtte der er givet til erhvervslivet for også at lade dem være med til at betale for den her omstilling vi har en ophævelse af det der hedder forskel programmet som er et energiteknologisk forskningsprogram og som før har været pso finansieret nu skal det så finanslovfinansieres og lægges over i eudpen ifølge aftalen der synes jeg det er vigtigt at vi også

at det jo ikke kun gælder for to tusind og sytten

en nedskæring og dermed en fastholdelse af de energiteknologiske forskningsaktiviteter vi har haft derfor vil jeg selvfølgelig gerne høre ministeren sige at den

det at man flytter det over på finansloven selvfølgelig også er noget som vi fremadrettet skal sikre at de penge er til forskning så ligger der også nogle

balancegodtgørelse og ændring af elsikkerhedsloven noget af det er jo udtryk for

noget af det er rent teknisk i forhold til at det nu ikke længere kan opkræves med den hjemmel man havde før

støtter vi op om om det her forslag vi er glade for at vi har fået

en aftale hvor finansieringen altså det at betale regningen for den omlægning ikke kun

energibesparelser ikke kun handler om at spare kilowatt timer men også handler om at spare den kilowatt time

sikre energibesparelser det må vi så gøre

på vindmøllestrøm og de energibesparelser

at man udfaser noget fossilt brændsel så hvis vi kan lave en bedre ordning for det og det tror

at vi har en fælles ambition om støtter vi meget gerne op om

system for finansiering af støtte til vedvarende energi mere grundlæggende overvejelserne har ført frem til den løsning som vi behandler i dag den såkaldte finanslovsløsning i dansk folkeparti er vi glade for at lige netop denne løsning er valgt for med finanslovsløsningen kommer finansiering af vedvarende energi til at ske på samme måde som alle andre offentlige udgifter det må bero på en prioritering det har ellers med det nuværende pso system været sådan at politikerne i energiforligskredsen først besluttede hvilke støtteordninger og projekter man ville gennemføre hvorefter der så blev udskrevet en regning som pso satsen blev fastsat ud fra der var dermed ikke noget fast budget men derimod bare en skattesats som blev reguleret op efterhånden som udgifterne steg på grund af politiske beslutninger nu tages skeen i den anden hånd fremover skal hvert eneste nye initiativ på den grønne energis område måles op mod alle andre offentlige udgifter og nye initiativer dermed ligestilles den vedvarende energi med alle andre offentlige udgiftsområder og det bakker dansk folkeparti

med afskaffelsen af pso satsen kommer der til at ske betydelige fald i elpriserne både for erhvervslivet og for den almindelige dansker det betyder bedre konkurrenceevne for danske produktionserhverv og dermed flere arbejdspladser og for danskerne betyder det at elregningen falder med omkring ti procent det er en god udvikling for det betyder også at jorden gødes for at en større andel af den overskudsproduktion af el som i dag produceres i danmark

kan blive anvendt her i landet i stedet for blive eksporteret til meget lave priser i dansk folkeparti er vi glade for den aftale der er indgået

stor

vi laver så ambitiøse vækstpakker som vi gør i den nuværende regering det der bare er værd at bemærke er at jordkloden

det vi sikrer med den hastige grønne omstilling som vi laver i danmark er at de produktionsvirksomheder som alternativt har placeret sig i

udledt væsentligt mere så for klodens skyld

langt det bedste sted at producere

det belaster vores klimaregnskab så samlet set er det en gave til vores

kan det jo ikke i så høj grad betale sig at gennemføre energibesparelser når strømmen er blevet så billig

at gennemføre fornuftige energibesparelser som kan være med til at styrke erhvervslivets konkurrenceevne

negativt når nu der bliver brugt mere strøm tværtimod det er et udtryk for at der bliver sat gang i hjulene og at der sker noget

ikke måle vores klimaambitioner alene på

som ordføreren nok har i og med at det der er vigtigt for mig er at vi får udbygget med vedvarende energi

at italesætte at det var et meget dyrt system

der har vi altså på det allersidste fået konstateret

til da man indgik energiaftalen

energiomkostninger for den danske befolkning og for erhvervslivet

billige havvindmøller som vi står over for at skulle realisere så alt det her med at italesætte at det er et dårligt system

er noget som som er fordyrende

set ikke rigtigt med de tiltag vi har set på det allersidste

det vi har oplevet er jo også en

som er i energiforliget

finansiering af aftalen om energipolitiske initiativer hvordan det skal håndteres og der står der sådan set at det er noget som er funderet i pso systemet

det er funderet i at aftalen skal implementeres omkostningseffektivt med hensyn til forbrugerne og virksomhedernes konkurrenceevne

man bare konstatere at det vi er kommet frem til nu med den aftale der er blevet indgået

hele regningen og vælter den over på forbrugerne og så friholder man lige nogle pensionister vi synes

set at det er pso ordningen der er gældende når man skal finansiere de her ting derfor synes jeg det er beskæmmende at man har haft et forløb hvor der er et par partier der er blevet holdt udenfor

ikke er blevet indkaldt til de møder der har været efter sommerferien enhedslisten er med i energiforliget

til at implementere jeg kunne godt tænke mig at høre fra ministerens side om ministeren er bekendt med at

her i morgen kommer et eu direktiv

det fremgår at kommissionen planlægger at gøre det obligatorisk for medlemslandene at åbne deres støttesystemer for elektricitet fra andre eu medlemslande

lanceret af europa kommissionen og som kan løse

og hvor det er nødvendigt at vi justerer lidt der bliver jo indimellem sagt at det danske pso system er ulovligt det som vi

model for støtte til vedvarende energi pso systemet

traktatens artikel tredive og hundrede og ti

det er muligt der skulle justeres på den og det har vi

statsstøttet elproduktion som kan virke konkurrenceforvridende over for

det kunne godt ende med at der kunne være et firma i danmark som kunne anlægge en sag fordi de selskaber

producerer energibesparende pumper

får en dårligere konkurrencesituation når elektriciteten bliver billigere med den aftale der er blevet lavet vi synes det er rigtig ærgerligt at man er kommet frem til at lave en aftale hvor hele regningen for den bæredygtige omstilling lægges over på almindelige lønmodtagere minus

med at betale for vores bæredygtige omstilling

set været en fordel alle i danmark har været med til at betale ind til at der kunne opstilles flere vindmøller jeg synes det

at man er endt med så dårlig en aftale man kunne sagtens have lavet justeringer af den danske løsning inspireret af hvad man gennemfører i andre lande for eksempel tyskland og være kommet frem til noget som socialt set var meget mere afbalanceret

det største fald fordi man har været inde at kompensere dem tidligere

ikke forstå at sf går med i en aftale hvor man vælter hele regningen over på almindelige lønmodtagere i stedet for at finde en model hvor man bare kunne

pso løsningen så erhvervslivet fortsat kunne have betalt ind til den bæredygtige omstilling

at danskerne får lov til at beholde flere af deres egne penge selv det samlede regnestykke bliver at erhvervslivet får en reduktion af el regningen på cirka fem og tyve

en betydelig bedre konkurrenceevne og for husholdningernes vedkommende betyder aftalen en lettelse af elregningen på cirka ti procent dermed får alle danskere så også flere penge mellem hænderne hver måned afskaffelsen af pso afgiften betyder samlet set at danskerne og virksomhederne slipper for at betale et større milliardbeløb i afgifter og vi kan nu fortsætte den grønne omstilling på en mere effektiv måde hvor hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne går hånd i hånd

det danske eksempel er kun værd at følge for andre lande hvis omstillingen er omkostningseffektiv og understøtter vækst konkurrenceevne og beskæftigelse klimaindsatsen skal skabe job og ikke det modsatte

citere en relativt ny publikation

flere klager over denne meget korte frist

danmarks naturfredningsforening

greenpeace har faktisk skrevet at de på grund af en helt uacceptabelt kort høringsfrist på to arbejdsdage afstår fra at give detaljerede kommentarer til selve forslaget denne proces er yderst kritisabel i et lovforslag der er så grundlæggende i sine ændringer af vores finansiering af udbygningen af vedvarende energi i

var lidt om processen i forhold til substansen i lovforslaget har herre søren egge rasmussen fra enhedslisten og jeg indkaldt ministeren i samråd på næste onsdag det har vi gjort fordi vi ønsker svar på om den indgåede pso aftale potentielt strider mod eu retten da aftalen indebærer ulovlig statsstøtte flere forskere har vurderet at den aftale regeringen s df la rv sf og k har indgået kan være mere traktatstridig end den hidtidige ordning som blot skulle justeres før den levede op til eu kravene problemet med den ordning vi i dag behandler er

mellem forsynings og besparelsessiden hvis en dansk virksomhed klager over ordningen til eus konkurrencemyndigheder

er det ifølge for eksempel frede hvelplund som er professor i energiplanlægning ikke usandsynligt at de vil kunne vinde sagen derudover ser vi den øgede klimabelastning som pso afskaffelsen vil medføre som i direkte strid med parisaftalens parisaftalens forpligtelse om at landenes klimaindsats skal være stigende over tid

ikke kun er reduktioner der skal være større men også indsatsen det der hedder the effort det er parisaftalens artikel tredje

og en og tyve vil udbygningen af vedvarende energi være underlagt usikre forhandlinger om hvor meget der skal afsættes år til år for når man rykker pso over på finansloven risikerer vi at den skal genforhandles hvert år og dermed bliver finansieringen usikker hvis investorerne oplever et usikkert marked vil det øge udgifterne til den grønne omstilling usikkerhed er ikke gratis og hvad skal erhvervslivet egentlig betale vi var glade for pso fordi den bygger på det sunde princip princip om at forureneren betaler afskaffelsen af pso afgiften vil medføre usikkerhed om finansieringen af den grønne omstilling og gøre op med princippet om at forureneren betaler for forureningen det var ikke nødvendigt at afskaffe

pso ordningen en lettere justering som i tyskland tjekkiet østrig havde været tilstrækkelig og lovlig i forhold til eu aftalen er en skattelettelse til erhvervslivet og gør ikke noget godt for den grønne omstilling faktisk viser et lækket dokument som

at danmark allerede før pso afgiftens endelige udfasning kan tvinges til at støtte grønne projekter i udlandet og det ændrer finanslovsløsningen som bekendt ikke noget på

udelukkende som en spareøvelse for erhvervslivet og jeg har svært ved at forstå hvordan folketingets øvrige partier med undtagelse af enhedslisten kunne gå med på den plan en åbningsordning kunne være blevet en økonomisk gevinst for danmark selv om og det erkender jeg at denne aftale med anders samuelsens ord ville være

det er jo helt fair hvis det er grunden men jeg synes det er grænsende til manipulation når vi

mange måneder har fået at vide af regeringen

afskaffelse er en bunden opgave der sikrer den grønne omstilling

har haft en ordentlig debat om de alternative løsninger der findes vi kunne have justeret på støttesiden som i tyskland vi kunne have justeret på hvordan vi opkræver afgiften til finansiering af pso som man har gjort i tjekkiet jeg er sikker på at man kunne have lavet en begavet løsning og i den ombæring sænket elafgiften så grøn strøm blev billigere sådan kunne vi have fremmet varmepumper vil man fremme integration af vindenergi på tværs af energisektorer burde man i stedet for reformere

at sikre stabile rammer for den grønne omstilling vi mener at de der forbruger mest skal betale mest vi mener at elforbrug skal erstatte fossilt

og ikke blot øges generelt med denne ordning vil

overvejende fossile kilder derfor kan vi ikke støtte en afskaffelse

det er vigtigt at vi har en dialog helt frem til tredjebehandlingen det ser ud som om der ikke bliver justeret på det her medmindre eu griber ind jeg tror ikke at herre

eu der tvinger et flertal i folketinget til at mene

at erhvervslivet har været utilfredse med pso afgiften når man ser på konkurrenceudsatte industrivirksomheder

strøm har været ganske

europæisk niveau og når man ser på

at danske virksomheder har haft lavere udgifter til strøm end man troede dengang for det kan godt være at pso afgiften er steget men den generelle pris på strøm er faldet endnu mere

at kigge på pso afgiften europa kommissionen har allerede da vi sad i regering sagt at pso afgiften skulle laves om fordi den var i strid med eus statsstøtteregler for os i radikale venstre har det ikke betydet

også eus konkurrencekommissær har udtalt til dagbladet børsen det betød at pso afgiften skulle laves om men ikke afskaffes og det var vores ønske men der var altså et stort flertal som ville noget andet radikale venstre den tilgang til politik

i forhandlingsrummet og prøve at se hvor meget

den grønne omstilling fjerne havvindmølleparker og fjerne fremtidige råderum til at investere i grøn omstilling vi gik ind i forhandlingerne og var med til at sikre at den grønne omstilling bliver bevaret at der i de kommende år er penge til at kunne investere i yderligere grøn omstilling og så var det vigtigt for os at hvis

psoen skulle afskaffes hvis vi skulle gå på kompromis med vores holdning dér så kom erhvervslivet også til at bidrage til den afskaffelse ved at vi kiggede på nogle af erhvervsstøtteordningerne det lykkedes også så vi er gået på kompromis her ved at gå med i en aftale om at fjerne psoen

i den aftale vi har lavet med regeringen

og de besparelser som den daværende venstreregering lagde op til har vi fået fjernet rigtig mange af så vi er tilfredse med den samlede aftale og derfor stemmer vi også for det her lovforslag selv om

væsentligt anderledes hvis vi havde haft flertallet her i folketinget hvilket vi jo

for andre aktører end bare lige danske og det tror jeg sådan set er udmærket for den grønne omstilling

jo billigere og jo bedre kan projekterne blive

pso modellen og lægge den over på finansloven det er trist det er trist fordi

sundt princip at sige at forureneren skal betale

man derved også sørger for at både erhvervsliv og borgere bidrager når man skal investere i fortsat energiforsyning men vi gjorde

at sikre en ordentlig finansieringsmodel

afgørende for sf at det ikke alene er borgeren der betaler via en forhøjelse af bundskatten men faktisk også bidrager

enhedslistens ordfører gjorde opmærksom på

vækstpuljeforslag der lå i vækstaftalen fra to tusind og fjorten så erhvervslivet bidrager med to milliard kr og borgerne bidrager via en forhøjelse af bundskatten med syv hundrede million

jeg synes er ganske rimeligt er undtaget med syv hundrede million kroner

set afgørende for sf at erhvervslivet også bidrager

man afskaffer en afgift på el nu når elprisen er så lav vil vi så se en vanvittig stor forøgelse af elforbruget og dermed også en forøgelse af vores

sikret at der blev etableret en klimapulje

nogen tvivl om at når det bliver muligt vil sf arbejde for at den pulje bliver endnu større forhåbentlig

vi står sammen med en fælles udfordring om at vi ikke må gå tilbage i forhold til parisaftalen i forhold til

til at benytte sig

være godt hvis vi bruger mere el i vores varmeforsyning frem for biomasse

vise at vi har brug for at kigge på de afgifter vi har liggende på el kontra at vi slet ikke har nogen afgifter liggende på biomasse

muligheden for at installere varmepumper så man kan bruge el

med til at sikre at i aftalen står at vi skal kigge på hvordan vi kan øge brugen af varmepumper for det sker

til at se at at fjernvarmeværkerne kommer til at konvertere

have bedre processer udfordringen var jo så at med det forløb vi har været igennem med

og fem og tyve planen og regeringens

med de øvrige blå partier

til en ordentlig proces det er vigtigt når man laver lovgivning så man er opmærksom på de udfordringer der er

i aftalen at de skal sikres gennem

optaget af processer lige nu er jeg så optaget af at vi faktisk har midlerne til de kystnære møller og kriegers flak og andet som vi skal

og det er derfor den her løsning skal på plads inden den første januar

jeg synes det er katastrofalt at man her har noget som er domineret af

mindre intelligente beslutninger om

gerne frem til at vi får en intelligent brug af el

ikke lagt op til med den lovgivning der

jeg sige

kunne være med i mission innovation

det her spørgsmål som

om mulighederne for på tværs af landegrænser at kunne lave energiprojekter det er en del af det udspil der kommer fra

med den vinterpakke som offentliggøres i

lade sig gøre at føre støttemidler på tværs af landegrænserne

og den diskussion er absolut ikke overstået

i nogle lande er en vis skepsis og også

vi sikrer at vi ikke bare fører danske støttekroner ud af danmark

have muligheden for at gennemføre energiprojekter også på tværs af landegrænserne vi har nordsøsamarbejdet som et eksempel på det

muligheder for at udbygge med med havvind i nordsøen

tanker i forhold til hvordan det kan lade sig gøre at enkeltlande kan gennemføre projekter i nordsøen og blive godskrevet på deres hjemlige konto for

noget vi kigger på men også i forhold til at kunne overføre støttekroner er

en evig traver her i folketinget og som jo også indgik i diskussionerne da vi sad og forhandlede pso

skruer det her så hensigtsmæssigt sammen som muligt og vi må jo erkende at der er visse uhensigtsmæssigheder i den måde som vores afgiftssystem er skruet sammen på det er noget som vi

rent faktisk også kigger på og også adresserer

også sige at i forhold til regeringsgrundlaget fremgår det jo at varmepumper

det kan man se sort på på hvidt der så jeg håber jo på at vi i fællesskab kan få kigget på det her og det

for at vi også får gang i en udbygning med med varmepumper som det fremgår

er lovforslagets primære formål at udfase pso opkrævningen omprioritere forskel til

lovforslaget udmønter

pso aftalen af syttende november to tusind og seksten om afskaffelse af pso udgiften og omlægning af

udgifterne til finansloven den såkaldte langsigtede pso løsning

pso løsningen flyttes pso udgifterne gradvis til finansloven

pso udgifterne er fuldt indfaset på finansloven i to tusind og to og tyve samtidig vil en del af støtten til forskning samt støtten til

kapacitet blive flyttet allerede fra to tusind og sytten den langsigtede pso løsning sikrer finansieringen af den grønne omstilling for perioden efter to tusind og seksten lovforslaget skaber samtidig sikkerhed om finansieringen af danmarks grønne omstilling styrker dansk erhvervslivs konkurrenceevne

danskerne en billigere elregning og baner vejen for at bruge mere grøn strøm i det danske samfund den langsigtede pso aftale skal efterfølgende godkendes af

kommissionen inden udgangen af to tusind og seksten nedlæggelse af puljen ve til proces har været et væsentligt bidrag til at finde en løsning på finansieringsudfordringen erhvervslivet har således betalt en del af løsningen ved at vi fjerner denne tilskudsordning på cirka to milliard kr og jeg er glad for tilslutningen til beslutningen

til støtteordningerne for energiteknologisk udvikling med omprioriteringen af midlerne til eudp vil det blive klarere og simplere for virksomheder og forskningsinstitutioner at ansøge om offentlig støtte til energiteknologiske projekter danmark er ifølge eus statsstøtteregler forpligtet til at reducere balanceringsgodtgørelsen hvis der overkompenseres med reduktionen af balanceringsgodtgørelsen sikrer vi nu at der er god balance imellem de omkostninger vindmølleejerne skal afholde og den kompensation de modtager det foreslås at lovforslaget træder i kraft første januar to tusind og sytten

med en kort høringsfrist på fem dage for at overholde kravet om minimumsbehandling på tredive dage jeg er glad for den interesse der er givet udtryk for for lovforslaget her i tinget i dag jeg ser frem til at fortsætte drøftelserne om lovforslagets enkelte elementer i energi forsynings og klimaudvalget

vi står med at der er udsigt til at danske selskaber kan få en højere støtte på flere megawatt end der går den anden vej

svært ved at se i sådan et globalt samarbejde at at det er et problem at danmark kommer frem til at kunne modtage mere støtte end den vi sender ud af landet er ministeren ikke enig i

godt

og at erhvervslivet der gerne vil investere i det her derfor kan blive

af den næste havvindmøllepark og de næste to kystnære havvindmølleparker det er ekstremt vigtigt for tilliden til den grønne omstilling altså til at man som investor kan investere i danmark at man ved at når der er indgået en bred politisk aftale

bliver den også til virkelighed

en diskussion vi har haft tidligere i forligskredsen og som ikke på den måde har noget direkte at gøre med pso aftalen fra forrige uge men som handler om at sikre at når der nogle gange og mere

havvindmøller uden at få støtte til

landvindmøller så er det vigtigt at man også sikrer at der er en lokal proces omkring det sådan som der er i

skal investere og for de folk der bor i området

så vi støtter op om at der her bliver lavet en en tilpasning

man også får en indsigelsesret lokalt omvendt er vi også glade for at man tilskynder kommunerne til

mulighed for at komme med i den grønne ordning i en udvidet køberetsordning

nogle af de sommerhusejere

rent økonomisk i forhold til møllerne så har der været en diskussion

aftale var kommet på plads noget hurtigere

januar altså for knap et år siden spurgt regeringen

at sikre at vi ikke kom for sent ud af hullerne i forhold til at redde de mange forskellige støttemodtagere som som er derude og som forventer

blevet slået fast og det tror jeg også ministeren vil gøre at de

selvfølgelig også kan regne med at få deres penge selv om der nu pågår

ordninger nogle ordninger der skal notificeres og godkendes i eu systemet igen så alt i alt er vi positive over for pso aftalen vi

første skridt til at få igangsat søsat kunne man jo næsten sige havvindmølleparkerne og de to

på processen men at man også havde en tilskyndelse til at sikre lokal opbakning og derfor ligger der i den her tilpasning både noget der gør det mere attraktivt

hvis man kan gøre det på meget meget konkurrencedygtige vilkår og der ligger en mulighed for

regler for hvordan det skulle styres fordi man ikke regnede med at det ville ske for så billigt ville det nok aldrig blive

vi er nødt til at påtage os den planlægningsopgave det er og som vi jo også gør når

statslige udbud at udpege nogle velegnede områder i samarbejde

blandt andet at berørte kommuner sikres en betinget indsigelsesret og at køberetsordningen udvides til også at omfatte sommerhusejere

bakker vi op om lovforslaget da vi er en del af kredsen bag energiaftalen

særlig fremhæve at vi er glade for ændringerne af åben dør ordningen fordi der lægges op til at der fremover bliver taget langt større hensyn til lokale protester end hidtil

været indtil nu har det alene været en central beslutning om en ansøgning efter åben dør ordningen skulle imødekommes eller ej uden at der har været et krav om at der skulle tages hensyn til lokale protester det rettes der op på med den justering som forligskredsen har aftalt og som udmøntes i

nemlig få glæde af den kommunale indsigelsesret der giver dem en større indflydelse på udbygningen af de kystnære vindmøller desuden vil udvidelsen af den grønne ordning gøre at kommunalbestyrelsesmedlemmer får mulighed for at søge om tilskud til initiativer sådan at borgerne får glæde af de grønne projekter som finansieres af de kystnære havvindmøller endvidere får lokale sommerhusejere med lovforslaget mulighed for at få del i køberetsordningen og på den måde kan de få ejerskab til de kystnære vindmøller der står i nærheden af deres sommerhuse som nævnt indledningsvis er der selvfølgelig også nogle erhvervspolitiske interesser i forslaget lokale havnevirksomheder vil selvsagt få glæde af de forbundne offshoreaktiviteter og generelt må det forventes at

vurdering at man kunne få mere grøn omstilling for pengene på

vindmøllerne men vi foreslog at de skulle udskydes både

set sund fornuft vi kan se på kriegers flak at der

kunne man opnå nogle meget lave priser til trods for at man smed dem femten

nu er der et flertal som ønsker denne løsning og det bakker vi selvfølgelig op

afrikanske kontinent kan tage hjem og sige vi er faktisk blevet inspireret af

at vi kan udnytte vores vedvarende energi i et lokalt energisystem

er jo helt fantastisk billige

de enkelte projekter i et hele

brugerbetalt nettilslutning der er med i det hele

energipolitiske forlig hvor vi skal prøve at finde en eller anden afbalancering af hvad det er

nogle udbudsformer vi skal have og hvad det er for nogle teknologiske løsninger der vil blive valgt det er relevant at se på hvad

den vedvarende energi hvis man ligesom ser på hvor meget støtte

i projektets samlede levetid og der har vi lige for nylig stillet nogle spørgsmål til ministeren og fået frem

men den er ikke markant billigere og derfor er vi nødt til at

til vindmøller der kan godt ske nogle teknologiudviklinger på land som gør at landmøller fortsat vil være det markant billigste men vi står altså i en situation med de her nye priser vi har fået at vi kan se

hvis man skal prioritere de store havvindmølleprojekter

i forhold til at få sin strøm fra landmøller og så er det måske

skitseret at man skal frem til at have mindst halvtreds procent vedvarende energi i

hvis man skulle nå frem til at man udbyggede den vedvarende energi udelukkende med havvind

nå det mål så man kan lige så godt øve sig i at have de gode udbud og jeg synes

energiministeren har været ude at lufte at man måske ikke vil gennemføre noget som man stod midt i et udbud om at det skal man altså ikke gentage

der skal være en fuldstændig tillid til at når

stole på at det vil man gennemføre og godt nok står der et sted i papirerne at man kan aflyse det hele men hvis man skulle have den proces så burde den være taget i energiforligskredsen men nu kom vi jo frem til noget hvor buddene var så lave at det samlede energiforlig er blevet billigere end det vi forudsatte

jeg synes

og det er jo fordi regeringen har været meget langsommelig til at komme frem til en

pso løsningen jeg synes det er positivt at grøn ordning også udvides til at kunne gælde

sommerhusejere vel at mærke sommerhusejere

set er positiv men det er også noget der er med til at fordyre vindmølleprojekter at der er en køberetsordning hvor man kan købe til kostpris

hele mellemfinansieringen skal af projektmagerne

også nogle økonomisk negative konsekvenser når man laver en udvidelse af køberetsordningerne

det her lovforslag er væsentligt at se i den her store klimadagsordenen

fokus på hvad er det for et eksportpotentiale der ligger i at vi nu gennemfører de her to projekter og jeg synes

lidt beskæmmende at opleve en klima og energiminister være ude at lufte at

situation at hvis ikke vi gør noget seriøst med de her klimaproblemer vi står midt i

stå der og nyde udsigten i gummistøvler og se vandstanden stige med en

også er derude vi skal tage klimaproblemerne alvorligt og

danmark kunne blive det første land i verden hvor havvind kunne klare sig på markedsvilkår en effektiv og billig energiforsyning er jo nemlig absolut altafgørende for at skabe gode betingelser for vækst beskæftigelse og konkurrenceevne økonomisk vækst og grøn omstilling skal gerne gå hånd i hånd jeg glæder mig helt konkret over i lovforslaget indsættes loft og støttebegrænsninger for visse af støtteordningerne desuden glæder jeg mig over en justering af åben dør ordningen som også er nævnt et par gange tidligere her fra talerstolen hvor det lokale demokrati jo delvist har været sat uden for indflydelse med en stor utryghed blandt borgerne til følge

op på og indført en betinget

er

liberal alliance og jeg selv

er

jeg så meget desto mere bekymret og jeg vil næsten sige forfærdet da jeg så regeringen begynde at

hen ikke forstå hvorfor vi nu skulle til at

de helt grundlæggende elementer ud som kunne sikre den her grønne omstilling derfor er vi

positive over for l en og halvfems som vi behandler her

det så er sagt har jeg nogle kommentarer

jeg oplever at lovforslaget består af syv elementer nogle af dem har jeg kommentarer til den første er

positive over for at man

i vores øjne burde man rykke den grænse der tales om fra otte

alternativets

man oplever møller som noget der er fjernt

men vi synes sådan set det er fint at man får den her indsigelsesret især fordi den jo også i teksten er balanceret med

det klima og miljømæssige

henblik på at nedbringe afhængigheden af fossile brændstoffer og den slags så der er en balance i det man kan have en lokal debat

med de nuværende møller og udbud der gennemføres her

behov for at tage nogle store skridt i retning af

udvidelse af køberetsordningen er vi

set også positive over for vi synes at så mange danskere som muligt skal have mulighed for at investere

fra kysten vi mener det skal ud til tolv km men vi vil godt bemærke hertil

bør de i vores øjne stå tæt på andre tekniske anlæg så vidt det overhovedet

på den måde får vi en mindre belastning af de frie kystlandskaber som vi jo har mange steder langs vores

vi er med på og som skal til for at vi

ordningerne til at fungere

de investeringer vi har foretaget som samfund gennem årtier har udviklet vindmølleindustrien sådan at vi i dag kan behandle

med nogle af de laveste bud nogen sinde

hele verden på havvind både på kriegers flak og på vesterhav syd og vesterhav nord de her kystnære vindmølleparker vi har været stærkt utilfredse ja vrede

som det hed på det tidspunkt ikke ville gennemføre det forlig de selv var en del af og bare sagde ud i det åbne at nu ville man droppe dele af det her klimaforlig

en uskik over for den demokratiske og parlamentariske tradition vi har i det danske folkestyre om at når man laver aftaler med hinanden gælder de medmindre de bliver opsagt i forbindelse med et folketingsvalg det valgte venstre altså at være helt ligeglade med

nogle elementer i det her og det var særlig de her kystnære havvindmølleparker derfor vil jeg gerne

socialdemokratiet det konservative folkeparti og sf for i de her forhandlinger at

med til at holde fast i

også enhedslisten som deler holdningen men men som desværre ikke rigtig blev indkaldt til de her forhandlinger

er virkelig stærkt at vi sammen kunne holde fast i den her ambitiøse klimaaftale også

en særlig tak til sf for at være med til i den aftale vi lavede for en

for at der også i de kommende år er et rum til at kunne investere endnu mere i grøn energi det er

vindmølleparker og det giver mulighed for at sommerhusejere også kan købe andele det synes vi er fornuftigt og det er også et led i en aftale vi har lavet med

været inde på er den uheldige situation der opstår endnu en gang fristes jeg til sige for

en ændring som påvirker deres forretninger det skyldes som jeg har forstået det at

lov til at give den her statsstøtte og derfor er der ikke så meget andet at gøre end at at støtte det

selvfølgelig er for dårligt over for de her virksomheder at at de i god tro har lavet nogle projekter som de nu måske ikke kan få støtte til det synes jeg er uacceptabelt selv om vi jo anerkender de faktiske forhold og dermed

at vi sammen med forskellige gode kræfter kunne holde fast i ambitionsniveauet og

i ringkøbing skjern nu får ret han får

muligheden for at etablere flere tusinde arbejdspladser i det vestjyske

om at når man laver store beslutninger og

det er kriegers flak

selvfølgelig vidtrækkende konsekvenser også for de mennesker der bor i nærheden af det eller skal se på det og det er derfor været så afgørende

at man fastholdt den grønne ordning og at den også skal bruges i forbindelse med de kystnære møller

og et hus og som nu

de omgivelser de er i ikke er de samme som de egentlig havde ønsket jeg synes sådan set

det også godt fremadrettet at vi ændrer åben dør princippet så vi inddrager kommunalbestyrelser også når det gælder ud til hav på op til otte

ligger mit hjerte nær at kæmpe for den vedvarende energi så på den måde er

suppen som jeg håber ministeren vil

udbore når han går op og svarer

kommentarer til lovforslaget det drejer sig nemlig om støtteordningerne

eller kan komme videre med den ansøgning de har sendt og fået tilsagn til via energinetdk

det er vigtigt når man har fået tilsagn at man så også ved at man kan gå i gang med sine investeringer

i den grad er afhængig af det arbejde også har en berettiget forventning om at de kan komme til at levere det håber jeg ministeren kan klargøre

på trods af den her meget forsinkede proces om at søge om

den grønne omstilling og vindmøller jeg tror jeg vil hejse en lille vindmølle nede på min plads og sige tusind tak til også de partier hvor vindmøller måske ikke ligger så

at udvide køberetsordningen og den grønne ordning derudover fastsættes pristillæg for havvindmølleparkerne vesterhav syd vesterhav nord og kriegers flak lovforslaget har også til formål at tidsbegrænse muligheden for at opnå pristillæg og eventuel godtgørelse til el fra landvindmøller og havvindmøller uden for udbud endelig har lovforslaget til formål at indsætte en bemyndigelse til at jeg midlertidigt kan suspendere visse støtteordninger indtil

som er resultaterne af de to statslige udbud derudover indeholder lovforslaget en indsættelse af en tidsbegrænsning

at opnå pristillæg til landvindmøller og havvindmøller etableret under åben dør ordningen endelig indeholder lovforslaget en mulighed for at suspendere visse ordninger så der ikke opstår en situation hvor der udbetales ulovlig statsstøtte fra den første januar to tusind og sytten suspenderingen skal gælde indtil

kommissionen har truffet en afgørelse om forlængelse af ordningerne samtidig indsættes et loft over den samlede støtte per virksomhed per projekt på maksimalt femten million

genanmelde ordningerne til

kommissionen efter en simplere procedure end den normalt anvendte det foreslås at lovforslaget træder i kraft

januar to tusind og sytten ændringerne vedrørende den grønne ordning og pristillæg og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne træder dog først i kraft senere da ikrafttrædelsen er betinget af en statsstøttegodkendelse af kriegers flak udbuddet samt en

kommissionen om behovet for en statsstøttegodkendelse af den grønne ordning ikrafttrædelse

og afregningsvilkår for havvindmølleparkerne er også betinget af at finansieringsløsningen af pristillæggene accepteres af

kommissionen efter fremsættelsen af lovforslaget er der foretaget en nærmere afdækning

de berørte ordninger i samarbejde med kammeradvokaten og det har vist sig at behovet for at suspendere ordningerne er mindre end oprindelig forudsat på den baggrund vil

et ændringsforslag til andenbehandlingen af lovforslaget i folketinget jeg er glad for den interesse der er udtrykt for lovforslaget her i tinget i dag og jeg ser frem til

fortsætte drøftelserne i energi forsynings og klimaudvalget

vi

gå tilbage til den overgangsordning eller de støttetilsagn som ministeren nævnte her

og bede ministeren om at bekræfte for jeg tror ministeren fik sagt det lidt forkert for vi skal jo helt sikkert have klarhed

forvente at få støtten om ikke det er rigtigt at at det rettelig er dem der

om støtte på nuværende tidspunkt som kan være helt sikre på at de også får deres penge selv om det bliver

vi kan undgå at skaderne vokser sig for store jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet vi skal nok få vores kampe

også helt overbevist om at vi nok skal få fundet fælles fodslag rigtig meget af det vi skal beskæftige os med

det her handler jo fundamentalt set om at vi skal have opgraderet

fordi vi som samfund og fællesskab har et ansvar

har også et ansvar for at vores medborgere trygt kan lade sig hjælpe vel vidende at dem der hjælper dem er dygtige og ansvarsfulde og samvittighedsfulde

vi behandler her i dag har til formål at sikre den tryghed derudover har

skabe en større gennemsigtighed for borgerne så man kan vælge en autoriseret psykolog og det er jo faktisk ikke nogen specielt gammel ordning i danmark at vi har autoriserede psykologer så selvfølgelig er der stadig et stykke vej at gå i forhold til

for det første er der påbud og skærpet tilsyn som det er i dag kan psykolognævnet kun fratage autorisationer enten permanent eller midlertidigt med det her lovforslag får psykolognævnet flere værktøjer i værktøjskassen og det synes vi er en rigtig god idé for det andet handler det om offentliggørelse af flere

blandt andet fagligt påbud skærpet tilsyn og fratagelse

med lovforslaget får psykolognævnet også mulighed for at offentliggøre afgørelser om alvorlig kritik og fagligt påbud og skærpet tilsyn og

det vil selvfølgelig være sådan at personoplysninger om de klienter

ændrer man på psykolognævnets sammensætning

og noget af det kunne jeg egentlig godt tænke mig at ministeren så på inden

når til anden og tredje behandling af forslaget nemlig den del der handler om retningslinjer psykologforeningen er kommet med rigtig grundigt høringssvar og har også henvendt sig til os

henvendt sig til ministeriet man har garanteret gjort sig tanker om det men noget af det vi lægger vægt på

er det her med at der skal være kriterier altså på hvilken baggrund udfører man

jeg medgiver og det har så også været ministeriets kommentar at det ikke skal stå i lovgivningen det er fint nok men for os vil det være rigtig vigtigt at man ikke sådan som det står i ministerens svar afventer at der kommer en praksis på området men at man faktisk får lavet en bekendtgørelse eller en vejledning eller noget der ligner

at man ved hvad man har at forholde sig til og når vi siger

man skal vide hvad man har at forholde sig til

tage for lang tid hvis man skal vente på at der udvikler sig en praksis så

påbud om at der skal være en psykolog ansat i det forberedende arbejde

man ikke skal gøre det på selve mødet

så det skal vi helst undgå og der mener vi

ikke er for eksempel en jurist der sidder og behandler sagerne men at det faktisk er en der har fagkundskaben i orden i forhold til at kunne pege på hvad det

er at vi mener at børn skal have en stemme i det her

mener er helt rimeligt nemlig at der selvfølgelig skal være en børnenes stemme fordi

er børnesager det er når der har været børnesagkyndige ind over for eksempel anbringelsessager som er noget af det mest alvorlige og indgribende vi overhovedet kan gøre som samfund både i forhold til at beskytte et barn men jo også i forhold til hvor indgribende det er i den familie hvor vi går ind og anbringer så det er altså tre punkter som vi godt kunne

ministerens svar på enten nu eller i forbindelse med anden og tredje behandling

børns vilkår fik en plads men fundamentalt set er vi enige i retningen

og derfor forestiller jeg mig hvis vi kan få snakket os hen imod nogle løsninger på de felter at vi så

på praksis men det er klart at når vi har at gøre med et felt hvor

man ikke har hundrede års

der behov for at man indledningsvis får nogle retningslinjer og jeg vil sige til enhedslistens ordfører at jeg har meget svært ved at forestille mig at man blankt afviser det fra ministerens side så lad os nu høre hvad ministeren har at sige men mon mon dog ikke at vi kan finde en eller anden løsning på den problematik fordi det det kræver er vejledning og bekendtgørelser og som jeg ser ministeriets primære indvending imod det her er

set heller ikke det hører hjemme så mon ikke at vi kan finde noget hvor psykologerne ved helt håndfast hvad det er de har at forholde

der er god psykologpraksis det er jeg helt overbevist om at der vil blive lyttet til

man så

psykologer det er modernisering af en lov fra

halvfemserne nitten tre og halvfems så vidt jeg erindrer og formålet er at skabe bedre rammer for psykolognævnet til at

tilsyn og på baggrund af det tilsyn er der snak om en

værdi i forhold til borgernes mulighed for at få gennemsigtighed transparens i forhold til hvad der ligger i de enkelte psykologers eventuelle gøren og laden så er der for at få det her gjort klart altså give en beslutningskraft et blik

på sammensætningen og der kan der være det dilemma at man på den ene side gerne vil have beslutningskraft altså færre medlemmer og så på den anden side vil man gerne have en faglig bredde det er jeg sikker på at man

drøftelse så er der kriterierne for kritik og der

med til billedet at

de betænkeligheder der har været fremført netop

til at man vil forpligte psykolognævnet til at give en årlig beretning der netop fortæller om

at man forpligter dem til at offentliggøre vejledende retningslinjer for autoriserede psykologers

det er jo så rammen som man har at gå efter og så kan man i det videre arbejde måske gøre det endnu mere klart men jeg er meget meget enig med dem der også har sagt

ikke entydigt i en lovgivning

en anerkendt faglig standard

er det vel heller ikke sådan at man har præciseret almindelig anerkendt faglig standard venstre støtter forslaget og jeg skulle hilse fra de konservative og sige

eller i bemærkningerne i sit svar til dansk psykolog forening svarer ministeren blot at det må fremgå af nævnets praksis det er ikke godt nok når man ser på de beføjelser som nævnet udstyres med

heller ikke enige i forslaget om nævnets størrelse og sammensætning

det er fornuftigt med en dommer for bordenden men der er ingen saglig grund til at kl og danske regioner

forældres og børns interesser på trods af at netop børnesager udgør hovedparten af de sager som nævnet beskæftiger sig med der mangler en klar forpligtelse til at inddrage den fornødne psykologfaglige ekspertise ved behandlingen af sagerne også det bør være et krav når man ser på de beføjelser nævnet får det må jo være sådan at jo flere beføjelser man udstyrer et nævn eller en myndighed med desto større krav er der til åbenhed og klarhed om faglige og etiske kriterier til den enkeltes retssikkerhed og til den faglige kvalitet i arbejdet det lever lovforslaget ikke op til konsekvensen kan nemt blive vilkårlighed i afgørelserne og frustration hos borgere myndigheder og psykologer og uforståelige afgørelser vi mener at dansk psykolog forening har stillet en række

hvordan loven kunne forbedres det skal anerkendes at ministeriet har imødekommet nogle af dem

ikke tilstrækkeligt til at det retter op på de grundlæggende mangler som her er blevet beskrevet vi vil især henlede opmærksomheden på psykologforeningens forslag om at der nedsættes nedsættes et psykologfagligt råd

principper og kriterier som nævnet skal arbejde ud

lovforslaget i dets nuværende form men vi vil stille en række spørgsmål og eventuelt også ændringsforslag

også ind i psykolognævnet

i dag kan psykolognævnet helt fratage en autorisation fra en psykolog men nævnet har efterspurgt mildere sanktionsmuligheder til sager der

en kritisabel adfærd som dog ikke er stærk nok til at fratage vedkommende autorisationen det mener vi giver god mening samtidig vil man indføre en ordning for at kunne offentliggøre afgørelser om alvorlig kritik og faglige påbud og skærpet tilsyn

brud med praksis i sundhedssystemet hvor afgørelser offentliggøres anonymiseret men man har som bruger helt andre muligheder for at vælge en anden psykolog hvis man ikke har tillid til vedkommende efter at have læst en alvorlig kritik end man har med andet

god mening at offentliggøre en kritik og lade brugerne tage stilling til

om en autoriseret psykolog har modtaget alvorlig eller gentagen kritik eller fået frataget sin autorisation tilsvarende hvad man gør

ændring af sammensætningen

nævnets effektivitet samt forholdsmæssigt at styrke nævnets

kompetencer gennem bibeholdelse af dansk psykolog forenings ret til at indstille to medlemmer mens antallet af øvrige nævnsmedlemmer reduceres fra syv til tredje

vi glade for at lovgivningen lægger op til et mere tidssvarende tilsynssystem i relation

psykologer vi støtter op om formålet med lovforslaget men vores endelige stemmeafgivelse vil bero på resultatet af udvalgsarbejdet det handler især om to ting for det første

udtrykte dansk psykolog forening samt dansk psykolog forenings selskab for børnesagkyndige i deres høringssvar til lovforslaget stor bekymring for den manglende

for udtalelse af kritik af psykologens arbejde det har givet anledning til ændringer i det foreliggende lovforslag hvori psykolognævnet forpligtes til løbende at orientere om sin praksis ved beretninger samt udstedelse af vejledende retningslinjer for at sikre klarhed om forventninger til den psykologfaglige kvalitet

arbejde og det nærmere indhold af forpligtelserne efter psykologloven det er som udgangspunkt fint at ministeriet har imødekommet det nævnte høringssvar men vi ønsker i udvalgsarbejdet at få afdækket

modtages udvidelsen af psykolognævnets rammer for tilsyn samt offentliggørelsesordningen positivt af høringsparterne dog er opbakningen til særlig offentliggørelsesordningen betinget af at der sikres større kvalitet særlig psykologfagligt i nævnets arbejde end det vurderes at den foreslåede nævnssammensætning kan tilvejebringe hensynet til effektivitet i psykolognævnets arbejde frygtes at gå ud over kvaliteten idet reduktion af nævnsmedlemmer betyder mindre bredde og dårligere repræsentation af de interessentgrupper der er modtagere af psykologernes ydelser i parentes arbejdsgivere og firmaer ligesom dansk psykolog forening dansk psykolog forenings selskab for børnesagkyndige og red barnet gerne så at styrkelsen af den psykologfaglige kompetence skete gennem en forøgelse af antallet af fagpersoner

ministeriet har på baggrund af kritikken givet mulighed for at der kan indhentes sagkyndig bistand i forbindelse med sagsbehandlingen ligesom formanden kan bestemme at særlige sagkyndige eller andre kan deltage uden stemmeret ved nævnets behandling af en sag vi ønsker i udvalgsarbejdet at få afdækket hvorvidt denne løsning er tilstrækkelig til at sikre kvaliteten i nævnets

se på nogle af de andre foreslåede modeller med flere forskellige medlemmer

radikales ordfører fru marianne jelved

med følgende bemærkninger hensigten med loven er at skabe større tryghed og gennemsigtighed for både borgere og myndigheder der står og skal vælge en autoriseret psykolog der efterlever de psykologfaglige forpligtelser i psykologloven det er psykolognævnet der fører tilsynet med psykologer nævnet har kompetence til at anvende tilsynsforanstaltninger som skærpet tilsyn og påbud i sager hvor der har været alvorlig kritiseret virksomhed der indføres en offentliggørelsesordning hvor alle kan se om en psykolog har modtaget alvorlig kritik har modtaget et påbud eller er under skærpet tilsyn samt hvad grunden til det er på den måde sidestilles psykologer med læger fysioterapeuter og andre

det giver borgerne og myndighederne mulighed for at se hvilke psykologer der overholder de psykologfaglige retningslinjer på den baggrund kan radikale venstre støtte

mener vi at det er i tråd med udviklingen på det øvrige sundhedsområde at at alvorlig kritik kan offentliggøres der skal dog være klarhed om de kriterier der er grundlaget for kritikken psykologer skal udføre deres praksis med omhu samvittighedsfuldhed og uvildighed men hvad betyder det hvad er det for faglige og etiske forhold i psykologens arbejde som vurderes i psykolognævnet det er vigtigt for sf at det bliver ekspliciteret og konkretiseret i

i bekendtgørelsen og vejledningen så ingen kan være i tvivl om hvad der ligger bag psykolognævnets kritikafgørelser som eventuelt måtte føre til skærpet tilsyn eller påbud og som vil blive offentliggjort ellers skaber man en usikker retstilstand hvor der ikke er klarhed

i de konkrete sager men er det nok vi kunne blandt andet godt ønske

en af børneorganisationerne både fordi børnesager fylder en stor del i nævnets arbejde men også set i lyset af at regeringen i hvert fald den vi havde for et par dage siden jo har planlagt ændringer i forhold til behandling af skilsmissesager som både skal sikre et enstrenget system

her spiller de børnesagkyndige en stor rolle herudover støtter vi psykologforeningens ønske om at der skal være sagkyndig bistand i forberedelsen af sager det kan være med til at sikre at nævnet fokuserer på det vigtigste i deres behandling så sf ser behovet for en revision af psykologloven men håber på at vi i udvalgsbehandlingen kan arbejde videre med de nævnte spørgsmål

at revisionen reelt kan leve op til formålet om

bekymringer lovforslaget indeholder sådan en

større modernisering af psykologloven og

særdeles vigtigt er det jo at vi får etableret den her offentliggørelsesordning som har til hensigt at beskytte borgerne

kan træffe deres valg af af psykolog på et

det er også vigtigt at vi med de foreslåede ændringer får skabt de rigtige rammer og de rigtige redskaber for psykolognævnet sådan

faktisk heller ikke at der er uenighed om her

nævnets medlemmer

blandt andet ministerierepræsentanter

og hvert enkelt medlem af psykolognævnet

får styrket fagligheden i det her

jo værd lige at være opmærksom på at efter den eksterne høring

en beretning om sin virksomhed og psykolognævnet skal offentliggøre vejledende retningslinjer

psykologers pligter efter lovens kapitel to og lovens kapitel to er så lovforslagets indhold det vil sige at

for en god debat jeg synes det er fantastisk

stå her igen og få lov til at diskutere socialpolitik jeg

alle dem som sidder her i salen i dag så tusind tak

af statsforvaltningens tilsyn med kommunerne kritikken var at der var alt for lang sagsbehandlingstid men også at der var en manglende mulighed for prioritering af statsforvaltningens

den kritik som regeringen her forsøger

der skal laves mere fleksible rammer for at rejse en tilsynssag så det altså bliver muligt for statsforvaltningen at prioritere de vigtige opgaver og i højere grad rejse aktuelle sager af

som udgangspunkt lyder positivt

betyder at man kan prioritere midlerne bedre

det er lige så interessant at få oplyst hvilke opgaver der så bliver sorteret fra

bliver det oplyst at det blandt andet drejer sig om sager hvor det vurderes at udfaldet af statsforvaltningens undersøgelse og behandling

er altså sager som man i dag bruger for lang tid på uden

det lyder selvfølgelig fornuftigt kan gøres bedre og smartere

jeg altså sige at der er brug for at komme et spadestik dybere så vi er helt skarpe på hvilke sager der bliver sorteret fra for når man prioriterer noget til

skal man også prioritere noget fra og det

må altså være nyttigt at få konkretiseret det i det videre arbejde inden vi tager endelig stilling til lovforslaget

vigtig nemlig at give medlemmerne af byråd og kommunualbestyrelse mulighed for at få befordringsgodtgørelse når man foretager en borgerlig vielse

jo relevant nok at man kan få lov til at få dækket sine omkostninger i forbindelse med det vigtige arbejde

der foretager borgerlige vielser hovedparten af landets kommuner har i en årrække administreret i

der foretager borgerlige vielser

nu bliver det så lovliggjort og det er jo meget godt den anden del af lovforslaget omhandler statsforvaltningens udvælgelse af tilsynssager som led i det kommunale tilsyn og har til formål at give

og regionernes aktiviteter denne del af lovforslaget er et led

i opfølgningen af statsrevisorernes kritik

kom i to tusind og femten kritikken fra statsrevisorerne var skarp men også

var utilstrækkeligt og at statsforvaltningens tilrettelæggelse af

den indebærer at statsforvaltningen når det er påkrævet vil kunne pålægge en kommune eller en region der for eksempel nægter at efterleve en bindende afgørelse fra en særlig klage eller tilsynsmyndighed at gøre dette det synes jeg er meget vigtigt

er vigtigt at man anvender fogedfunktionen og der har jeg også en række afklarende spørgsmål som jeg vil stille i udvalgsarbejdet det er også vigtigt for dansk

folkeparti at vi sikrer at der kommer en evaluering af den her lov så vi netop kan følge med i om den her lovgivning

også kommer til at virke efter hensigten

er dækkende i forhold til statsrevisorernes kritik

blevet godt beskrevet af de to foregående ordførere og jeg vil kun knytte ganske få bemærkninger

det element i lovforslaget der drejer sig om statsforvaltningens sagsudvælgelser formålet er netop at statsforvaltningen

principielt indhold

få en større og mere aktuel rolle i statsforvaltningen i forhold til afklaring af spørgsmål for mit vedkommende ser jeg også gerne at

set på sagsbehandlingstiderne

understreget som den forrige ordfører også var inde på

være instanser der er klageinstans for det samme og at man netop når man modtager en klage anke som er fejlsendt sender den hen til det rette sted for mig er det her ikke et spørgsmål om at spare penge for mig er det

med udgangspunkt i den kritik

statsforvaltningens udvælgelse af sager bag ved denne påståede målretning gemmer der sig en svækkelse af borgernes og virksomhedernes og organisationernes retssikkerhed

statsforvaltningen beslutter om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag i lovforslaget vil man ændre tilstrækkeligt grundlag for til at der skal være tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag for mange almindelige dødelige

nok være en begrænset forskel der er på de to formuleringer og man skal da også ned i bemærkningerne til teksten for at se at det faktisk er forholdsvis vidtrækkende i bemærkningerne til den gældende lov står der nemlig at statsforvaltningen har pligt til at undersøge sager

vis sandsynlighed for en ulovlighed der ikke er bagatelagtig og som har betydning for retstilstanden i dag men denne forpligtelse skal statsforvaltningen ikke have fremover hvis det står til ministeren og lovforslaget det medfører med andre ord at statsforvaltningen ikke længere har pligt til at undersøge sager selv om det er sandsynligt at der er tale om en ulovlighed

ikke er bagatelagtig og selv om sagen har aktuel retlig betydning det synes vi ikke er betryggende

set også en ren tilståelsessag ministeren den tidligere minister skriver selv at ændringerne vil føre til afvisning af flere sager som kommuner regioner organisationer

borgere med flere ønsker behandlet men som ikke har generel betydning det er bestemt ikke godt hvis de afviste sager handler om mere end bagatelagtige ulovligheder

sager af betydning for retstilstanden i dag men det er altså den slags sager som statsforvaltningen nu får lov til at afvise denne klare forringelse af retssikkerheden forsøges begrundet

alt for lange sagsbehandlingstider og manglende prioritering af tilsynssagerne i forhold til hvor der er størst risiko for lovbrud statsrevisorerne mente at statsforvaltningen skulle være mere proaktiv

ændre loven for at opnå der er intet i den gældende lovtekst eller i bemærkningerne til den der forhindrer statsforvaltningen i at være mere proaktiv og kigge på sager af generel interesse det står der faktisk at statsforvaltningen skal det er også værd

at statsrevisorerne ikke havde nogen anbefalinger om at begrænse statsforvaltningens virkefelt der er kun én ting der forhindrer statsforvaltningen i at være mere proaktiv

de manglende ressourcer som statsforvaltningen har lidt under i længere tid vi har jo faktisk i fællesskab erkendt at strukturændringen strukturændringen ikke var optimal at den medførte uacceptabelt lange sagsbehandlingstider og at statsforvaltningen derfor skulle tilføres flere ressourcer det har sikkert også sin årsag i at der i samme periode er indført adskillige reformer som har stor indgribende betydning for menneskers økonomi så kommer der selvfølgelig flere klager men det er altså dér man skal tage fat i stedet for at svække statsforvaltningens forpligtelse til at sikre at kommuner og regioner overholder lovgivningen enhedslisten stemmer imod hvis ministeren fastholder at svækkelsen af statsforvaltningens forpligtelse til at undersøge sager om ulovligheder og sager af aktuel retlig interesse skal være en del af lovforslaget så må jeg lige afslutningsvis beklage at jeg ikke fik ønsket ministeren velkommen til

ønske socialministeren velkommen også

at man kan nå tingene i i rette tid

er nogle der måske ikke skulle have været sendt af sted men hvem er

har vi egentlig et princip der gør at vi taler i retning af at det her er positivt og

en hurdle der gør at det bliver mere effektivt og vi derved sparer nogle

at vi kan komme til at levere en bedre service det jo entydigt godt men vi er

kan bakke op der er samtidig en

kommunerne mulighed for at give kørselsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer når de skal ud

foretage borgerlige vielser simpelt hen fordi

ladet være så det synes vi er en god idé den anden del af lovforslaget handler om at give statsforvaltningen

mulighed for at kunne prioritere mellem de sager

nogle gerne vil have afsat flere ressourcer til statsforvaltningerne så det generelt kan gå hurtigere

men i radikale venstre synes vi at det uanset hvad er en god idé at statsforvaltningen prioriterer de sager

så de mest alvorlige sager de sager hvor en borger for eksempel er

kan blive behandlet hurtigt sådan at borgeren kan komme videre

så uanset hvor hvor lang sagsbehandlingstiden i øvrigt er så derfor synes vi det er fornuftigt og vi er også glade for at regeringen følger op på den kritik rigsrevisionen

vil rigtig gerne støtte op om at der bliver ryddet op i det

der skal foretage borgerlig vielse der skal man sørge for at der er et lovgrundlag for at man kan gøre det

som jeg har forstået det er der fuld opbakning i det spørgsmål og det vil jeg gerne kvittere for lovforslaget har så også et andet element der

statsforvaltningen skal have mulighed for at målrette det kommunale tilsyn mod sager som ud fra en overordnet vurdering af sagens betydning for kommuner og regioner

kan ses i et bredere perspektiv baggrunden for denne del af lovforslaget er en kritik fra statsrevisorerne og det skal man jo altid tage alvorligt der har været kritik af en skarp kritik endda at statsforvaltningens tilsyn med kommunerne er utilstrækkelig og at statsforvaltningens tilrettelæggelse af tilsynsopgaverne ikke er tilstrækkelig målrettet og effektiv derfor vil vi med det her lovforslag understøtte statsforvaltningens muligheder for at kunne agere mere proaktivt herunder rejse sager af egen drift og på den måde samlet set kunne medvirke til at statsforvaltningen kan påtage sig en større og mere aktuel rolle i forhold til afklaring af lovligheden af kommuners og regioners aktiviteter det burde jo sådan set være et

at det er der er dog flere som har

forskellige spørgsmål i forhold til denne del af lovforslaget der har været rejst spørgsmål for eksempel om fogedfunktioner fra dansk folkeparti

også i forhold til evalueringen af loven fra samme

det vil jeg rigtig gerne gå dybere ind i i en drøftelse med fru karina adsbøl og de øvrige ordførere så vi kan få afklaret de spørgsmål der måtte være

kunne man ikke bare tilføre flere ressourcer kunne det ikke bare være løsningen

i hvert fald gerne advare imod at man bare stirrer sig fuldstændig blind på

putte flere ressourcer i som den løsning der er forstået på den måde

statsforvaltningen i dag bruger tid på en række sager som de ikke bør bruge så meget tid på og hvis der er noget der plejer at kunne forene dette ting

at vi ikke skal spilde de offentlige midler på alt for meget bureaukrati der ikke fører til noget i den virkelige verden

jeg vil gerne række hånden ud til et godt samarbejde i folketinget og derfor vil jeg også gerne invitere ordførerne til en drøftelse

hvad det er man har af bekymringer dem håber jeg selvfølgelig at jeg kan feje af banen og hvis jeg ikke kan det hvis jeg ikke kan sørge for at gøre folk mere trygge